olsen dyhr beslutningsforslag nummer

carolina magdalene maier sofie carsten nielsen og holger k nielsen beslutningsforslag nummer

socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den til danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget nicolai wammen som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet

fag får en højere prioritering på skoleskemaet

udgør et skridt i den rigtige retning det er jo første skridt på vejen og vi har allerede forhandlet i længere tid

er det jo sådan at det eneste praksisfaglige fag der er i udskolingen er idræt og derfor vil vi gerne gøre noget ved det i danmark

der utvivlsomt er en skævvridning i elevernes valg af ungdomsuddannelser alt for få vælger en erhvervsuddannelse og et af problemerne

består i at der ikke er lige så naturligt et overlap mellem folkeskole og erhvervsskoler som der er mellem

og gymnasier gennem en styrket praksisfaglighed i folkeskolen forstærkes elevernes

erhvervsuddannelserne derfor er det afgørende at fokusset på

og praksisfaglighed i folkeskolen fortsat øges og hvad handler det her lovforslag så om først og fremmest skal man have et to årig t valgfag i syvende og ottende klasse der målrettes de praktisk musiske fag alle skoler skal udbyde håndværk og design og man kan udvide med billedkunst madkundskab eller musik vi anser det som retmæssigt at vi også skal have prøver

en god idé at vi har besluttet det på den måde det er vigtigt at elevernes kompetencer i praksisfaglige

fag i højere grad vægtes på linje med folkeskolens øvrige fag og det er centralt når

videre i systemet at de har noget praksisfaglighed i folkeskolen også derudover

der skulle have stået at alle skulle være i praktik men det er et betydeligt tiltag at man har fået ret til praktik det fremmer forbindelsen mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne men det er sådan at vi skal have øje for at det

er de mest ressourcestærke elever som kommer i praktik og bruger retten og derfor synes jeg at

fokus på at alle elever kommer i praktik endelig ser ser vi

meget positivt på at man nu også kommer til

i den obligatoriske projektopgave i niende klasse

skal have mulighed for at vise deres praktisk musiske værd når det gælder og det

derfor glæder vi os over at tværfagligheden i folkeskolen også øges igennem det her forslag selv om vi har et positivt syn på lovforslaget

øge tilslutningen til erhvervsuddannelserne

blandt andet nedsat en ekspertgruppe som skal se på brobygning og overgange mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser og samtidig skal man også se lidt yderligere yderligere på upven

altså undervisningensparathedsvurderingen det her er altså første skridt på vejen vi glæder os over at vi allerede har forhandlet andet skridt på vejen

og jeg skulle hilse fra sf og sige at de også stemmer for det her lovforslag idet det selvfølgelig er en aftale

en obligatorisk linje der hedder håndværk og design så eleverne fra fjerde til ottende kan få håndværk og design så vil der være mulighed for musik fra første til ottende klasse og madkundskab fra fjerde til

der er et hul i sjette klasse

vi også finder fagtimer i sjette klasse til billedkunst så billedkunst på linje med de tre andre kan have et sammenhængende forløb

forhandler jo for øjeblikket med ministeren om dette det har været meget svært at finde ud af om socialdemokraterne vil støtte at man også får billedkunst i sjette klasse og det kunne jeg

fagfaglige timer vi ser en stor styrke i at vi har en varieret undervisning vi ser en stor styrke i at man har en åben skole at man har bevægelse og de elementer som vi besluttede da vi lavede reformen synes vi sådan set er vigtige hvis det er sådan at man synes at skoledagen er lang så bliver den endnu længere

putter flere fagfagtimer ind og at man tager mere af det samme vi vil gerne være med til at kigge på om der skal være flere praksisfaglige fag også i mellemtrinet og indskolingen det var faktisk egentlig det vi synes at der skulle men det vi forhandler om nu er om der skal fagtimer ind

undervisningstimer i sjette klasse så vi kan få billedkunst ind i sjette klasse hvor der i dag er et hul et meget konkret spørgsmål det handler ikke om

grunden til at jeg spørger er at billedkunstnerne selvfølgelig er interesserede i socialdemokraternes holdning dansk folkeparti er egentlig meget klar der er snart et valg og jeg håber da på at socialdemokraterne vil være med

folkeskoleforhandlingerne jeg synes sådan set ikke at det

på sin plads at stå her og og diskutere det det er sådan at vi klart og tydeligt har sagt at

med til at lave mere fagfaglighed og praksisfaglighed både i indskolingen og i mellemtrinet

er på sin plads at sige forhandlinger

står man ikke og snakker om på folketingets talerstol

på mange måder et opgør med

mange årtiers socialdemokratisk og radikal politik hvor man i højere og højere grad har villet teoretisere folkeskolen og

højere grad få eleverne over i gymnasiet hvilket så også er lykkedes med de seneste mange års indsats fra dansk folkeparti har vi i højere grad vendt blikket mod praksisfagligheden i folkeskolen

vores indsats har så bevirket

den ubalance der har været i mange år i foråret udsendte dansk folkeparti sit udspil om øget praksisfaglighed i folkeskolen og store dele af dette udspil er med i lovforslaget i dag og det vil vi selvfølgelig gerne kvittere for og takke ministeren og regeringen for at have lyttet og indgået i et fortrinligt samarbejde om dette hvad indeholder lovforslaget så

indeholder nu mulighed for fire praksisfaglige og musiskfaglige linjer den ene linje

obligatorisk forstået på den måde at kommunerne skal tilbyde håndværk og design i syvende og ottende

håndværk og design fra fjerde til ottende klasse hvilket jo er glimrende og det skal endda også afsluttes med en prøve og prøven udløser en karakter det er en praktisk prøve og den kommer til at stå på eksamensbeviset dermed bliver det også lettere

en praktisk uddannelsesparathedsvurdering som jo også er blevet vedtaget sammen med regeringen derudover er der så mulighed for kommunerne for at oprette tre andre

madkundskab den anden er musik og den tredje er billedkunst

musikken har vi jo i årevis forsøgt at overbevise de øvrige partier om at det er vigtigt at man også har det i udskolingen nu

mulighed for eleverne på visse skoler til at begynde med at have musik fra første

klasse med en prøve der bliver også mulighed for

madtraditioner vi har i danmark så bliver der så mulighed for billedkunst fra første til femte

det hul vi har i sjette klasse skal vi simpelt hen have lappet jeg forsøgte jo

at afæske socialdemokratiet et svar det var et ikkesvar og jeg håber selvfølgelig at øvrige partier kan se

særlig smart at man ikke har billedkunst i sjette klasse vi står foran et valg og jeg ser selvfølgelig frem til

svar at nu sørger vi selvfølgelig for at sjette klasse også får billedkunst så man kan have et sammenhængende forløb fra første til ottende klasse i billedkunst

vil åbenbart ikke være med men jeg håber at andre gerne

skal vi kunne diskutere holdninger i folketingssalen

bliver der selvfølgelig en obligatorisk prøve det kommer også til at gælde for friskoler ungdomsskoler og efterskoler der bliver en obligatorisk projektopgave med et tydeligt praksisfagligt element

som så vidt jeg husker var et meget stærkt ønske fra sf og vi støttede det helhjertet derudover

mulighed for at elever fremover får ret til erhvervspraktik dansk folkeparti har længe talt for at erhvervspraktikken skal styrkes i folkeskolen

øge elevernes interesse for

en erhvervsrettet uddannelse i den ene

sammenhæng og det der i praksis kommer til at ske

er selvfølgelig at det bliver et supplement til den eksisterende ordning det er jo i dag kommunerne som afgør om erhvervspraktikken skal være obligatorisk eller frivillig

op til skolelederne at afgøre det fremover får eleverne

i erhvervspraktik hvis man selv kan finde

det synes jeg er alletiders det er et glimrende lovforslag og på et punkt er jeg selvfølgelig enig med socialdemokratiet

et skridt på vejen vi er ikke helt i mål det endelige mål for dansk folkeparti må selvfølgelig være at der er en rigtig balance mellem det praktiske og teoretiske i folkeskolen så vi løfter alle elever

de praktisk musiske fag i folkeskolens ældste klasser vi synes det er rigtig godt at der er gang i en

i retning af at vi fjerner os fra et for ensidigt fokus på de boglige kundskaber

større anerkendelse af de praktisk musiske fag og deres

betydning for den enkelte elevs alsidige udvikling der er absolut som flere talere allerede har sagt

den praksis og anvendelsesorienterede undervisning i folkeskolen derfor er vi

at det er utrolig uambitiøst først og fremmest

vi utilfredse med at der ikke er en finansiering af de omkostninger som

er ikke et synspunkt vi står alene med kan jeg se af høringssvarene det er et synspunkt der fremføres af kommunernes landsforening det er et synspunkt der fremføres af danmarks lærerforening

der tilføres simpelt hen ikke penge til de udgifter der vil være forbundet

med den nødvendige etablering af flere og bedre faglokaler ligesom der heller ikke tilføres midler til efter og videreuddannelse af lærerne og det indebærer jo at

vil man skulle hente pengene andre steder i skolernes budgetter det er rigtig ærgerligt synes jeg at

ender med et forslag som det her som

varm luft der er helt generelt et et kæmpestort behov for at vi får tilført flere midler til folkeskolen det diskuterer vi i mange andre sammenhænge

synes det er helt åbenlyst her at hvis vi virkelig mener

der skal ske en styrkelse af de praktisk musiske fag

følge med der er simpelt hen ikke

og det kniber det understreger flere af høringssvarene

at have tilstrækkelig mange lærere med faglige kompetencer på de her områder og derfor er der brug for en betydelig styrkelse af

enige i at der er behov for at vi bevæger os i retning af en styrkelse af de praktisk musiske fag i folkeskolen

men dog et lille skridt i den rigtige retning

for det her udmærkede lovforslag

er en lille ting som jeg godt kunne tænke mig at spørge enhedslisten om og det handler om faget billedkunst som

billedkunst også kom med som fag i sjette klasse selvfølgelig

vi mener i enhedslisten at der er behov for at skabe et helt andet flertal der skal lave folkeskolepolitik her i landet

vil ikke lægge skjul på at vi synes at partierne til venstre burde samle sig sammen med de radikale og socialdemokratiet om at lave

en anden måde at drive folkeskolepolitik på

at der er behov for at vi løfter alle de praktisk

de høringssvar vi har fået og jeg har også selv fået en række henvendelser

betyder det så at enhedslisten støtter at

fremover skal kunne udbydes også for sjette klasse så der

at vi nu gennemfører en ordning som

er en ordentlig finansiering til men jo vi støtter at billedkunst skal prioriteres højere

som er på vej videre fra grundskolen

og det kan der jo være mange årsager til men en af dem er nok at det slet ikke er en del af deres bevidsthed at der faktisk er andre muligheder

har undervisningen været rettet mod de mere boglige kompetencer

så mærkeligt at en erhvervsuddannelse slet ikke er på de unge menneskers radar

en erhvervsfaglig uddannelse

så blandt andet med det nærværende lovforslag gymnasiet er jo ikke nødvendigvis for alle og i en tid hvor mange danske virksomheder faktisk skriger på faglært arbejdskraft skal vi gøre en ekstra indsats for at få flere unge til at vælge netop den vej og med det her lovforslag giver vi alle elever mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med håndværkets glæder samtidig med at

giver dem frihed til selv at vælge deres fremtid lovforslaget her er en del af en større indsats for at styrke praksisfagligheden i grundskolen og i liberal alliance ser vi frem til de kommende tiltag for det er faktisk et emne der er meget vigtigt for os og derfor støtter liberal alliance selvfølgelig også lovforslaget tak

præmis om at vi anerkender

helt sikre på at det kommer til at have den effekt som vi håber

linje med med enhedslistens ordfører synes vi måske at det her lidt bliver en lappeløsning på et problem

som nok bør gribes en lille smule mere grundlæggende an når jeg siger det

en erhvervsuddannelse ved at lægge nogle valgfag ind i

udskolingen og gøre det til et prøvefag

at vægtningen i folkeskolen er skæv i dag

de boglige fag og det kommer ud fra en overbevisning om at børn er født som skabende væsener lige så vel som de er født som tænkende væsener så hvis vi skal holde den skaberkraft den energi den lyst til at udvikle og gøre noget med sine hænder i live

man har nogle af de kreative fag i de små klasser og der

hen ikke er dygtige nok

at give de kreative musiske og håndværksmæssige fag fokus hele vejen op igennem skolesystemet så det ville vi ønske os at

det er bedre end ingenting og derfor støtter vi selvfølgelig det her lovforslag jeg har

en erhvervsuddannelse altså ideen med at at man skal aflægge en prøve i noget som skulle være det der motiverer eller gør at man

set gerne set at det her ikke var et prøvefag men

kritikken som jeg læser det i høringsnotatet har jo været fra i hvert fald danmarks lærerforening og skolelederforeningen at i det oprindelige udkast

ligesom var op til kommunerne om det skulle være et prøvefag eller ej

hvor man godt kunne have

det er ærgerligt at man på baggrund af den kritik der har været fra danmarks lærerforening og skolelederforeningen om at der kunne være kommunale forskelle har valgt at lave en model som så tvinger alle til at aflægge prøve i

en række organisationer kommer med i forhold til det her med at det kun er håndværk og design

for en argumentation der ligger bag at det er håndværk og design og ikke et af de andre fag som man

det er en forbedring vi støtter det vi havde

håndværksmæssige fag på skoleskemaet

også i sjette klasse får mulighed for

hive et svar ud af af disse partier derfor er det glædeligt at alternativet svarer så klart det ville jo være fint at vi har et sammenhængende forløb

at give mulighed for det fra første til ottende klasse i billedkunst

mere praksisfaglighed ind i folkeskolen især på

det lykkedes og det var vi rigtig rigtig glade for det er faktisk noget vi har arbejdet for på mange fronter igennem vores historie den tidligere undervisningsminister kristen helveg petersen arbejdede faktisk også for at praksisfagligheden skulle have en renæssance i folkeskolen og han foreslog at der skulle være karaktergivning i de fag men det var ikke til at komme igennem med på det tidspunkt

om at man har en tredjedel af timerne

med humanistiske fag en tredjedel med naturvidenskabelige fag og en tredjedel med praktisk musiske fag det er et papir som vi har lavet for par år siden som er partiets politik på det her område visioner som vi gerne arbejder for og for at foregribe et spørgsmål fra herre alex ahrendtsen

jeg sige at vi er helt parat til

men også andre praktisk musiske fag ved at konvertere andre fagtimer til de timer vi behøver ikke så mange dansktimer som der er efter vores opfattelse vi kan godt konvertere nogle dansktimer til noget andet

meget gerne diskutere i forligskredsen

meget glade over den aftale vi lavede i fællesskab med forligspartierne før sommerferien hvor vi havde enighed om det vi nåede frem til og som fremgår af det her lovforslag og vi mener helt klart at det er vigtigt at vi skaber en skolehverdag

kan være vanskeligt for nogle elever at håndtere så den åbne skole den varierede skoledag udgangspunkt i den praktiske hverdag omkring skolen på naturområdet på virksomheder på kunst og kultur og så videre

at alle børn oplever succes ved at man tager udgangspunkt også i det praktiske omkring skolen og dens hverdag

bidrage til at parallelisere vigtigheden af de praktisk musiske fag på linje med de mere teoretiske fag som er i skolen så vi støtter

det radikale venstre med som tilhængere af

billedkunst også skal være et fag i sjette klasse det vil jeg gerne

marianne jelved så klart har tilkendegivet at

fru marianne jelved vil gøre sin indflydelse gældende over for et noget fodslæbende socialdemokrati i disse forhandlinger

de teoretiske fag men jeg mener altså de humanistiske og naturvidenskabelige fag som også er

forhold til de praktisk musiske fag vi så gerne en konvertering den vej rundt

skal finde nogle timer der skal konverteres så

kommer så an på de kommende forhandlinger og der håber jeg selvfølgelig på at vi kan opnå enighed men

for at være til stede har jeg lovet lige at læse talen op med

lovforslaget vi behandler nu er der tale om en ændring af en række love der skal

styrket praksisfaglighed i folkeskolen så eleverne får bedre mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer vi mener det er vigtigt med mere praksisfaglighed i skolen for en styrket praksisfaglighed i folkeskolen vil nemlig være medvirkende til at skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af elevernes udvikling og læring eleverne bliver herigennem mere bevidste om deres praksisfaglige kompetencer og bliver mere bevidste om at erhvervsuddannelser også er en mulighed og det er noget som samfundet i høj grad efterspørger helt konkret indebærer lovforslaget at folkeskolernes valgfag i syvende og ottende klasse målrettes de praktisk musiske fag så det gøres obligatorisk for alle at vælge mindst

et praktisk musisk valgfag i syvende og ottende klasse her skal folkeskoleeleverne tilbydes valgfaget håndværk og design ligesom de kan tilbydes et eller flere af valgfagene billedkunst madkundskab

og det skal være obligatorisk for eleverne at vælge et af de fire valgfag derudover foreslås det at eleverne skal til prøve i de førnævnte valgfag efter ottende klasse og med lovforslaget foreslås det ligeledes at projektopgaven i niende klasse fremover skal have et tydeligt praksisfagligt

vil den eksisterende erhvervspraktikantordning blive udvidet så eleverne får ret til at komme i praktik i mindst en uge i både ottende og niende klasse alt i alt er der tale om et rigtig godt lovforslag som venstre naturligvis støtter helt og så skulle jeg hilse

fag som billedkunst musik og håndværk og design er på skemaet i de mindre klasser men er stort set fraværende i udskolingen det giver en skævvridning når der ikke er tilstrækkelig fokus på at dyrke håndværket og den praktiske dimension i fagene elever med kloge hænder skal mødes af lige så målrettet og inspirerende undervisning som de mere boglige elever det kommer vi et skridt tættere på med dette lovforslag der både udmønter aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra juni

af initiativerne i aftalen om erhvervsuddannelserne fra november der er ikke tilstrækkelig fokus på at dyrke de særlige kompetencer og færdigheder det kræver at blive en dygtig murer social og sundhedsassistent eller landmand tallene taler nærmest for

fire og halvfjerds procent af eleverne søger mod gymnasiet efter endt skolegang en af forklaringerne på det er at den danske folkeskole har et meget stort fokus på ord og tal og ikke så meget på

at eleverne kan begå sig i et køkken yde førstehjælp eller bruge nul og tråd desuden rummer de praktiske fag også mulighed for at eleverne kan dyrke deres skaberevner eksperimentere og omsætte metoder og teorier til konkrete produkter med lovforslaget vil vi blandt andet gøre det obligatorisk for elever i folkeskolens syvende og ottende klasse at have enten håndværk og design musik billedkunst eller madkundskab timerne kommer fra

at eleverne ikke længere har helt frit valg

de forskellige valgfag som kommunerne hidtil har valgt at udbyde

i hvert fald ikke når det gælder deres første valgfag som hidtil vil eleverne dog kunne vælge at have to valgfag selv om det kan forlænge deres skoledag det er også min forhåbning at alle de mange kreative skoler som har lavet udskolingslinjer der toner undervisningen i de ældste klasser vil bruge deres idérigdom til at tænke de fire praktisk musiske valgfag ind så denne måde at tilrettelægge undervisningen på kan bestå derudover indeholder lovforslaget et forslag om at indføre en obligatorisk prøve i håndværk og design musik billedkunst eller madkundskab i ottende klasse sådan som

aftalekredsen og folkeskoleforligskredsen blev enige om den toogtyvende november

prøven kommer til at indgå i beståkravet for folkeskolens afgangseksamen så prøven får den samme vægt og betydning som alle andre bundne prøver det betyder

gennemføres på prøveafholdende frie grundskoler efterskoler og ungdomsskoler folkeskoleeleverne får også ret til erhvervspraktik i ottende og niende klasse håbet er at

for vi ved at erhvervspraktik er med til at forme elevernes forståelse af et arbejdsliv og derfor er en vigtig byggesten i elevernes valg af ungdomsuddannelse sidst men ikke mindst sørger vi også for at praksisfagligheden kommer til at fylde mere i den obligatoriske projektopgave i folkeskolens niende klasse arbejdet er imidlertid ikke gjort med det her lovforslag lovforslaget er kun et element i en større indsats for at styrke praksisfagligheden og den praktiske og håndværksmæssige undervisning i folkeskolen jeg har for eksempel sat et praksisfagligt udviklingsprojekt i gang hvor folkeskoler og erhvervsskoler sammen skal udvikle og afprøve praksisfaglige undervisningsforløb og bidrage til at udvikle inspirationsmateriale

så er der som nævnt i november sidste år indgået en politisk aftale om erhvervsskolerne aftalen fra folkeskole til faglært erhvervsuddannelser til fremtiden har også initiativer der handler om at styrke de praktiske fag i folkeskolen

kun aftalen om prøven i de praktisk musiske valgfag som er med i dette lovforslag jeg ser frem til jeres eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

så gør man det diskret tak for det

der er ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til undervisningsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

forjættende tanke eller endog en god idé

legetøj hold da op nogle høje typer der har været her før mig men som jeg også tidligere har nævnt

det bare ikke særlig brugbart i virkelighedens verden og samtidig

risikerer man altså herved at lægge ansvaret over på forbrugerne i det her tilfælde typisk forældrene hvor det efter min opfattelse bestemt ikke hører hjemme i går var jeg med miljøstyrelsens kemikalieinspektion på legetøjskontrol i aarhus hvor vi udtog slim og modellervoks

til kontrolanalyser kontrollen bekræfter mig

det er svært at bruge en indholdsliste for legetøj til til så meget det der skal kontrolleres

hvis slimen indeholder bor

vil det stå på en indholdsliste men man vil ikke kunne se hvor meget der afgives og det er jo der problemet ligger det forholder sig også sådan at legetøj helt generelt ikke må indeholde og afgive kemiske stoffer i mængder som er skadelige for børn der leger med legetøjet

har svært ved at forestille mig at en legetøjsproducent vil angive på legetøjet at det indeholder stoffer som er ulovlige

så er legetøjet forbudt og vi skal have fastsat en grænseværdi for de specifikke stoffer som sikrer at legetøjet ikke udgør en risiko så der er flere gode grunde til at obligatoriske indholdslister

så god idé som det kan lyde som på legetøjsområdet

totalharmoniserede i eu og det betyder at medlemsstaterne som udgangspunkt er afskåret fra at udstede nationale regler på området og dermed også fra at indføre indholdslister

eu kommissionen anlagt en ny fortolkning på baggrund af den såkaldte efta dom som konkluderer at det kan være muligt at indføre midlertidige nationale

legetøj og det skyldes at hvis der udarbejdes et

så skal det kunne begrundes i en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø det er ikke en begrundelse der kan bruges i forbindelse med indførelse af indholdslister over i øvrigt lovlige stoffer

skal legetøj og andre produkter som sælges som bringes i handelen

være sikre de skal være lovlige man skal ikke som forældre som forbruger være den lille kemiker for at kunne handle sikkert

skal virke så forudsætter det jo at man som forbruger som forældre har en grundig viden om kemi

om toksikologi og at man kender til kemikaliernes effekter

jeg sige fra de gode mennesker jeg har i ministeriet at selv universitetsuddannede folk altså ikke

stoffers effekter sådan lige på rygraden de

en gang imellem og selv hvis man skulle være ekspert på kemi på toksikologi så er det altså ikke nok

kan man ikke se af sådan en indholdsdeklaration om stofferne frigives

som er det afgørende og som er det farlige i forhold til kemikalier i begrundelsen for forslaget nævnes sagen om

sensommeren som eksempel og den er et godt eksempel på at en indholdsliste

havde hjulpet i det her tilfælde måske i virkeligheden det modsatte

var det nemlig afgasningen som var problemet analyser af indholdet af kemikalier viste at de stoffer som afgassede

findes i legetøjet de problematiske stoffer som afgassede fra squishies findes for eksempel i lufthullerne i skummet og derfor viser de sig heller ikke ved en indholdsanalyse de vil derfor heller ikke fremgå af en indholdsliste da der er tale om stoffer som dannes og findes i lufthullerne i

kunne i tilfældet her have givet

tryghed hvis man forstod den at legetøj indeholder farlige

ikke lig med at legetøjet udgør en risiko for børnene og at legetøj ikke indeholder problematiske stoffer

heller ikke det samme som at der

er en risiko et eksempel på at legetøj kan indeholde noget farligt er at vi jo for eksempel accepterer at noget legetøj

indeholder batterier som i sig selv kan være være farlige for børn og ikke bare fordi man kommer til at sluge dem for at sikre at batterier ikke er farlige i legetøjet

man derfor regler om at batterierne ikke må være tilgængelige for børn på samme måde må eventuelle stoffer der kan være farlige for børn heller ikke kunne afgives fra legetøjet stofferne

skal som sagt afgives før det er et problem og det vil ikke fremgå af en indholdsliste hvis nogen stoffer viser sig at udgøre et problem må de slet ikke være i legetøjet og der nytter indholdslisten ikke

problem kan man sige hvis producenter og importører

overholder loven sådan er det på mange områder og vi skal derfor sørge for at produkter på markedet

i stedet for at deklarere dem det er derfor der er fokus på kontrol og kortlægning af kemiske stoffer

er vi jo heldigvis enige om herinde da den er fastlagt i den fælles kemiindsats for to tusind og atten til en og tyve

vil det jo altid være branchens ansvar at sørge for at legetøjet der står på hylderne er sikkert og at det overholder alle regler

hverken som som forælder eller som minister vil jeg acceptere at ansvaret lægges over

mødt med den her idé om om indholdslister fra flere fra flere sider i den her tid men som jeg har forsøgt at illustrere så mener jeg altså ikke

de her obligatoriske indholdslister for legetøj er vejen frem

er totalharmoniserede i eu ansvaret ligger hos producenter og hos importører

skal ikke lægges over på forældrene på den baggrund afviser regeringen

bekymring jeg tror at politikens seneste undersøgelse viste at over halvdelen af danske forældre til små

i forhold til at købe legetøj det kan man jo ikke fortænke dem i når der har været de her eksempler med squishies men

en lang række andre typer af legetøj så når ministeren siger at det ikke er forældrene der skal påtage sig det ansvar så

producenterne hvis producenterne levede op til deres ansvar

vi skal ændre lovgivningen men

er at ministeren ikke vil være med til at arbejde for en varedeklaration i eu

en større viden hos producenter og hos importører at de fik mulighed for

vi så i efteråret har bekymret mange forældre det er også derfor at vi fra regeringens side har ønsket at stramme op på det her område og præcisere det ansvar som man har både som producent men også

som importør og og forhandler netop for ikke at skubbe det over på forældrene derfor har vi også indskærpet det her med

været sådan at hvis man bragte noget farligt i handelen kunne man alene holdes ansvarlig for det hvis det var med overlæg med fortsæt

at vi alle sammen er lidt ligeglade med om man gør det med vilje eller ikke med vilje så derfor

vi styrket muligheden for at komme efter dem her ved at sige at uanset om det er uagtsomt eller forsætligt

skal man have styr på de ting man sender i handelen

er et vigtigt værktøj at tage fat i der er nogle ting som vi i den fælles eu regulering gerne vil stramme op på men jeg tror altså ikke at indholdslister af de grunde som jeg har nævnt før er den rigtige vej at gå

en ny fremgangsmåde at gøre det på den her måde vi gør det

for det så det skal man ikke som forbruger bekymre sig om

det er jo også med til at skubbe til en større gennemsigtighed også for dem der importerer så vil ministeren ikke

en række andre produktkategorier og på den måde adskiller det her redskab sig

synderligt fra den måde vi i øvrigt går til det

redskab man har er en hammer så ligner alle problemer et søm udfordringerne man man prøver at løse her er jo forskellige fordi vi bruger levnedsmidler som

har det med at skovle det her legetøj i munden men der er altså forskel på om det er mad om det er levnedsmidler om det er noget vi spiser eller om det er noget vi leger med

en anden også fra kosmetik når vi smører det i ansigtet er der en anden

så går min bekymring altså på det her med at

der er farligt er hvad der afgives det er ikke nødvendigvis hvad der er i indholdet

at det var der vi startede med denne information

vi deler jo alle sammen den opfattelse

vi gerne vil beskytte vores børn bedst muligt

interesse i vi er bare uenige om værktøjet jeg mener altså at sådan en liste risikerer at give en falsk tryghed

jeg vil være stensikker på som forælder at hvis der er noget i det her

tohundredetusind kemikalier i cirkulation i vores samfund og

kender en ret lille andel af dem ved hvor farlige de

alvorlig problemstilling fordi vi taler om legetøj det vil sige

derfor er det mig meget magtpåliggende at vi får gjort noget alvorligt noget noget grundlæggende ved den her situation jeg kan godt se en pointe i den her deklarering som vi taler om nu

men simpelt hen fordi det tvinger leverandørerne til at forholde sig til hvad det er for stoffer der er i produktet men det jeg egentlig gerne vil høre ministeren om er

stærkere virkemidler og her tænker jeg især på

en økonomisk spekulation der er nogle virksomheder der tjener penge på at sælge legetøj og de har ikke tjekket indholdsstofferne grundigt nok det kræver jo større bøder og

gentagne gange skulle man måske have en slags karantæneordning

som blev nævnt om en anmeldeordning altså at før man

har været udfordringen for os

været strafferammen det har været muligheden for overhovedet at komme til at anvende den fordi der altså var som jeg nævnte før den her forudsætning om at hvis man bragte noget i handelen

have bragt noget på markedet vel vidende at det var skadeligt for vores børn og så skruppelløse er det dog de færreste mennesker der er

vil ændre de her regler nu

har man altså ansvaret for det her som importør og

nogle der lever i den vildfarelse at alt der sælges her i kongeriget forinden har været igennem sådan en eller anden stor

poll også lægger op til hvor vi altså siger

og gøre det klart for dem at hvis de ikke lever op til den tillid hvis de ikke lever op til det ansvar jamen så har det nogle konsekvenser for vi vi kan altså ikke

eksempler på at der er farlige stoffer burde man måske

anden måde sikre sig endnu mere håndfast at produkterne er i orden

se at vi har med et særligt område at produkter

det helt utænkeligt at bøderne skulle være markant større og måske endda ved gentagelser

kunne anvende det sanktionsinstrument altså muligheden for

så retter vi altså op på hvad

gøre det meget meget klart for dem

det kan være vanskeligt som erhvervsdrivende at sige jamen

skulle jeg vide det her fra jamen for søren det er da forhandlerens producentens ansvar og ikke forælderens eller eller barnets for vi

på dansk men det lever ikke op

til den produktsikkerhed som vi normalt

farlig kemi og børnene kan blive kvalt i legetøjet

forbindelse med nethandel som jo bliver mere og mere udbredt nu har vi også en legetøjskæde

kernen i meget af den her problematik

den her balancegang imellem at vi dels

lidt sparsommelige fra tid til anden så nogle gange vil vi også gerne have billige produkter

når noget lyder for godt til at være sandt når noget virker for billigt til at være sandt så er det det typisk derfor skal min appel være og den tror jeg vi skal

med at købe noget legetøj eller andet fra hjemmesider som man ikke har tillid til og hvornår skal man have tillid til dem det skal man når de er hjemmehørende i eu

vi har mulighed for at slå den store

bringer varerne til torvs om jeg så må sige

har virkelig en stærk appel til at man særlig som forældre når man køber legetøj

går hen og køber det på en eller anden billig udenlandsk

jeg deler faktisk det synspunkt at vi ikke skal lægge for meget ansvar over

på forbrugerne men men det ministeren siger nu er at

vil gerne høre er der afsat nogen midler i sikkerhedsstyrelsen eller kemikaliekontrollen til faktisk

hos os som som enkeltindivider vi kan altså ikke stoppe internettet det findes der lande eller i hvert fald et enkelt land i verden

får altså det her input og det bliver vi nødt til at agere efter den globale landsby bliver bliver mindre og mindre og verden kommer tættere og tættere på

derfor denne appel fra min side til at man

stoler på hjemmesider og alene køber ting fra hjemmesider som man har en begrundet tillid til

med god grund er bekymrede så kommer der så her et forslag om at

sikkert laves nogle meget mere radikale forslag det her

forbrugerne forbrugerne jo ikke er kemieksperter og så videre men vil det ikke også være en hjælp til detailhandlen altså den forbruger som har

gå ned i sin legetøjsbutik og

indeholder

man altså godt komme rigtig galt af sted med med begge dele og jeg taler her af erfaring man kan aldrig nogen sinde fuldstændig undgå en risiko min bekymring i forhold til de her ingredienslister

altså på at vi får en falsk tryghed

vi stiller nogle urimelige krav til os som som forældre og som forbrugere

hvis der afgives stoffer som er farlige

skal det slet ikke være i handel hvis det indeholder stoffer som ikke må være i legetøjet

skal det slet ikke være i handel og så står det jo ikke på på den her indholdsliste jeg ved ikke om om man forestiller sig at det her sådan skal være en mulighed for at sige ha der fik vi jer den her

spændende robot indeholder plutonium og nu må vi hellere lade være med at købe den altså jeg ved godt det er et grotesk eksempel men men hvis den gør det

kan være forældrenes ansvar men jeg snakkede jo netop

der er en mærkning det er jo ikke noget der kan klares med en dag om året det kræver

at detailhandlerne også i legetøjsbranchen har adgang til de oplysninger

til detailhandlerne inden for legetøjsbranchen og dermed altså

de forældre som ikke køber på internettet men går ned i deres lokale legetøjsbutik

også forælder og jeg har adskillige børn i alderen fra nul år til sytten år og det

hører ikke hjemme her jeg er bekymret for det her

ikke kun som forælder men så sandelig også som minister som importør

skal man selvfølgelig vide hvad der er i dem og det ved importørerne også og de har mulighed for at bede producenten om de her indholdslister

ikke kan få dem fra producenten skal de jo købe ind et andet sted så som importør og som forhandler har man adgang til de her ting

for at hjælpe dem der har vi blot en forskellig opfattelse af hvem

er dem der skal have ekspertisen og vide hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt det har jeg en meget klar forventning om

det er dem vi skal holde i ørerne

køber legetøj til sine børn i danmark skal man

være tryg og vide at det ikke indeholder skadelig kemi og som vi lige

stoffer fidget spinners med tungmetaller slim med kemi der kan skade fostre eller evnen til at få

med ftalater og det er selvfølgelig helt uacceptabelt

til ministeren er over halvdelen af danske forældre

til at gøre noget ved og tage meget alvorligt

forslagsstillerne at producenter skal forpligtes til

af indholdet i legetøj det kender vi allerede fra kosmetik og fødevarer og det kan være med til at

produkter uden skadelig kemi vi har selv haft ministeren i samråd om det tidligere

vi mener at det skal ske i eu regi som enhedslisten også skriver i forslaget er reglerne for legetøj totalharmoniseret og

hvilke regler vi kan lave nationalt og som vi også lige har diskuteret kommer meget af det her legetøj jo også fra uden for landets grænser derfor

vil det give rigtig god mening at vi gør det her i eu

vi får det igennem sammen med andre progressive eu lande

ligesom vi har gjort på andre områder så vi synes at ministeren svigter sit ansvar ved ikke at gå med i den her kamp for at producenter forpligtes til at fortælle om indholdet i deres produkter

mange af de importører og sælgere af

var nogle der var inde på i debatten med ministeren

at der er en stigende nethandel mere end hver tredje krone der bliver brugt i e handel går til en udenlandsk webbutik så

nødvendigt at vi også forholder os til

set ikke gælder her så vi skal gøre mere

hårde straffe på det her område bakker vi

sikkerhedsnettet er slet ikke fintmasket nok som det er i dag coop altså nogle af dem der har besluttet at gå foran på det her område det synes jeg godt vi kan rose her i folketingssalen har nemlig besluttet ad frivillighedens vej at gå foran med varedeklarationer på legetøj med kemi og det

men det kan ikke stå alene vi må også politisk tage ansvar derfor vil vi gerne

sammen med forslagsstillerne se nærmere på hvordan vi fra dansk side kan fremme det her i eu regi så vi aktivt kan arbejde i fællesskab for at få varedeklarationer på legetøj her til sidst har har jeg lovet også at hilse fra den radikale ordfører som

set også bekymringen for at det kan tage noget tid i eu det har vi også set med

lovgivninger men så meget desto vigtigere er det at vi har en minister som går aktivt ind i den her sag det

hjælpe forbrugerne med oplysninger om hvornår man er på en hjemmeside som er udenlandsk altså som ikke er hjemmehørende i eu

vil de hjemmesider jo fremstå på dansk og derfor kan det være enormt svært som forbruger at orientere sig i det og så vil vi også gerne have mere kontrol

er bekymrede og gerne vil have eu til at rykke sig det kunne

kigge mod og som gør noget vi ikke allerede gør i danmark men jeg tror vi er et af de lande i europa som er forrest på kemiområdet fordi vi netop har haft den her tradition for

mere regulering få en større gennemsigtighed

importørens eller leverandørens ansvar

vide hvad det er og sørge for at produktet ikke er giftigt men det næste i mine øjne er jo også at se på

hvis man opfører sig forkert og der vil jeg bare gerne lige høre ordføreren om om socialdemokratiet også kunne være interesseret i at kigge på strafferamme på forskellige former for

dagsorden her som vi i hvert fald er en række partier i folketinget

uigennemsigtigt at kontrollen er for

bryder reglerne så jeg synes ville være oplagt at prøve

vi vil rigtig gerne have at danmark fortsat er et grønt foregangsland så det

at vi også i danmark har været med til at presse

hvor der allerede har været en proces i gang men jo også

på nye stoffer noget af det som enhedslisten også nævner

jeg tænker at det er ordføreren selv der er kommet i tanke

bisfenol a og det var også noget af det som vi i

bannerfører for så det er jo ikke fordi der ikke er fortilfælde men det som vi lægger vægt på her er

har til eu systemet hvor vi altså mener at vi fra dansk side skal have en minister som kæmper for det her i eu

det ville jo være godt hvis eu var det men eu er det ikke

så er det jo en rigtig god idé fordi forudsætningen for at der bliver gjort noget ved

er at kommissionen anlægger en sag mod danmark

bruge den anledning presser man jo ikke nok på og det er derfor

i i danmark og så på den måde

ønsker at danmark skal være foregangsland på det her område vi ønsker at danmark skal presse på vi ønsker at danmark skal gå sammen med de

som der ligger i at der er kommet en ny fortolkning i forhold til kemiområdet altså hvor man fra dansk side

undgå at nogle af de her kemisager tager lang tid i eu i forhold til regulering af stoffer men det ændrer bare ikke på at vi er lidt uenige om

om om socialdemokratiet i virkeligheden mener det her med at

deklaration og en fuld indholdsliste på de her produkter faktisk vil være til gavn

ikke skabe mere forvirring for forældrene der

skal igennem kan man sige den lille kemikereksamen hver gang de skal ud og købe legoklodser eller eller modellervoks

det skal der ikke være nogen tvivl om og grunden til at vi gør

at vi mener at det giver en større tryghed for forbrugerne men sådan set også det

sælger legetøj og dem der importerer legetøj til danmark

til at fremme en større gennemsigtighed på hele det her område lige nu

forældre mig selv inklusive oplever

får mulighed for at holde min ordførertale men man må så også konstatere at producenterne jo rent

fremlægge den her sikkerhedsvurdering hvori de angiver indholdet i

om produkterne indeholder noget der udgør en risiko

at hvert femte stykke legetøj indeholder hormonforstyrrende stoffer så det vi bare må konstatere fra talerstolen i dag er og så kan det godt være at vi er uenige om vejen frem at det system der er i dag ikke fungerer der er jo

vi siger at det vi gør i dag ikke er tilstrækkeligt vi bliver nødt

er dansk folkeparti fuldstændig enig med regeringen nemlig at en indholdsliste for legetøj ikke vil

større sikkerhed for at man ikke kommer til at købe noget

problematisk vi er også

i dansk folkeparti dybt bekymrede for at man som forælder eller bedstemor som jeg selv er

i en legetøjsbutik og købe noget som man tror er sikkert og det er det ikke nødvendigvis men vi mener altså ikke at en indholdsliste

vil give en større sikkerhed tværtimod vil det måske nærmere give en falsk tryghed

man som forælder eller bedsteforælder skal have et kendskab til hvilke stoffer der er i det det er muligt at man kan bruge alle mulige

fortælle en at der er noget i det men det må være sådan at man som forbruger i danmark har

tingene med det samme der mener jeg i øvrigt også at det er helt klart at en indholdsliste

noget helt andet jeg synes det er en vigtig diskussion som fru trine torp

hjemmesider og nethandel

vi informerer forbrugerne om at her er man altså inde på en side hvor

vi ved at der er rigtig mange der bruger nethandel vi er også rigtig gode forbrugere i danmark til

blevet sagt er det typisk sådan at når noget er for billigt er

det sikkert også for godt til at være sandt

man giver for varen det er også vores klare indtryk

og der er producenter der producerer noget

listet på indholdslisten så naiv er jeg jeg trods alt ikke så i bund og grund kan vi ikke støtte forslaget men jeg vil også godt sige at det er en bekymring

man jo ikke kun politiker man er også bedstemor

det mener jeg faktisk men en indholdsliste

og har købt det ikke noget med en kinesisk hjemmeside udlandet men

hvor man går ind ad døren og tænker her må det være i

af at det var det ikke jeg er selv mor til en

det legetøj man kan købe fordi vi har set så mange eksempler på at der ikke

man sige og det har jo selvfølgelig noget at gøre med at den kontroltype vi har er en stikprøvekontrol og det er det både inden for legetøj og inden for fødevarer og inden for rigtig mange varegrupper det er en stikprøvekontrol hvor man selvfølgelig i

tryghed fordi vi egentlig forventer at myndighederne har helt styr på hvad der ligger ude på hylderne og sådan er det jo ikke men det er måske også lidt vores egen skyld

fordi vi ofte bryster os af at vi er rigtig gode til at kontrollere og det kunne måske godt være at vi skulle være gode til at informere om at man altså ikke kan være sikker på at alt er i orden man kan også nogle gange købe nogle fødevarer der ikke er i orden man kan også nogle gange købe noget tøj der

har nogle kemikalier i som det ikke burde have og så videre og så videre nu er det her område særlig følsomt fordi

undersøgelse som jeg også refererede på talerstolen hvor vi kan se

femte stykke legetøj i europa altså

den her europæiske undersøgelse indeholder hormonforstyrrende stoffer det er jo et omfang der er rigtig stort det er jo ikke bare et enkelt eksempel man kan hive frem

det samme som at der ikke godt kan være noget i fødevarer som ikke skal være der

legetøj som netop handler om børn der er

så formoder jeg også at man gør noget ved

er ikke sikkert at det er tilfældet og her har jeg måske ikke så stor en tillid til eu systemet som fru lea wermelin

og derfor bør vi selvfølgelig også have en kontrol i danmark hvilket vi også har så ud over at vi har

og har nogle kontrolsystemer dernede

har vi altså også vores eget kontrolsystem i danmark og det er jeg rigtig glad for

det her med stikprøvekontrol jo rigtig godt det er en måde at håndtere tingene på for vi kan bare ikke kontrollere hver vare der kommer ind i danmark det kan vi

men der skal andre ting til også og der vil jeg høre om ordføreren er med på at kigge

om man skulle lave en slags anmeldeordning så vi

får kontrolleret alt legetøj inden det kommer på markedet

have en en særlig høj strafferamme for gentagne overskridelser

altså kigge på alle de muligheder der er for at sætte hårdere ind over for et erhverv som ikke har styr på hvad det er

ikke når folk overtræder de regler der

mener jeg også at der selvfølgelig skal være en hård straf

det så det har jeg slet ikke nogen problemer med at se på

som forbruger skal man have en tillid til at de stikprøvekontroller også fanger

det er lidt ligesom grænsekontrol der fanger vi heller ikke det hele men vi fanger dog en del

så er der altså større smæk på når man

ikke sagt for meget eller for lidt

i hvert fald overveje hvad det er man køber på rigtig mange områder også sine møbler

hvis jeg går ned i en legetøjsforretning og

plastlegespand med en rive og en skovl og en si til mine børnebørn hvad det skulle gavne mig at der står i den at den er lavet af en eller anden plasttype og at der er nogle plastblødgører i som har en eller anden firebogstavskombination som jeg ikke ved en dyt om

meget svært ved at se hvad jeg kan bruge til som forbruger

jeg går ned og køber den legetøjsspand

jeg ikke er nervøs for at mine børnebørn bruger den det er vel egentlig det som jeg som bedstemor synes er det rigtige og der forventer jeg

at myndighederne har lavet så mange stikprøvekontroller

med min egen allergi så jeg tror bare jeg ville fortælle min datter at hun så måtte skrive ned hvad det var

jeg vil sige det sådan der i min optik aldrig kommer en ideel situation i verden vi lever ikke i en perfekt verden vi har en risiko hver dag vi

noget for at vores børn bliver udsat for så lidt som overhovedet muligt og det er jo egentlig nok det vi prøver på jeg mener bare ikke at en varedeklaration er

med med farlige og ulovlige produkter altså ligesom man har gode erfaringer med

godt at der er sider hvorpå der ligger nogle ting

ville få lov til at blive solgt

forbrugerne alligevel køber jeg synes det vil være rigtig godt hvis vi meget tydeligt på hjemmesider på en eller anden måde kan angive

er en hjemmeside hvor produkterne kommer derfra eller derfra

uden i øvrigt at kende reglerne og kan man lave en blokering for noget hvor det

dagligt for kemi i

vi snakker om i dag kemi har en masse fordele når man ser på det fra den side som er uundværlige i et moderne samfund

at skadelig i det beslutningsforslag som vi

af enhedslisten at obligatoriske indholdslister for kemi i legetøj skulle indføres argumentet skulle være at det så ville gøre det nemmere for danske forbrugere at fravælge legetøj der skulle indeholde farlig kemi men indholdslister

ikke vejen til en bedre forbrugersikkerhed

vil indholdslister jo kun sige noget om selve indholdet i legetøj

afgives af stoffer fra

kendskab til det være svært at navigere i

indholdslister

en kilde til forvirring end til oplysning

også rykke rundt på ansvaret og et helt forkert sted nemlig hos forbrugerne og det er

kort og godt kunne købe legetøj fuldstændig uden bekymring for børnenes sikkerhed og det er myndighedernes opgave at sikre

forbrugersikkerheden venstre stemmer derfor imod forslaget

har den højeste grad af fødevaresikkerhed den højeste grad af fødevarekontrol den højeste grad af fødevarekvalitet

tryg der vil jeg faktisk næsten vende den rundt og siger til vores forbrugere

udfordringer og andet så er der da i endnu højere grad grund til også at kigge efter de danske fødevarer i

butikkerne så der kan jeg jo gentage en klar og fast holdning vil man spise

man i meget høj grad kigge efter de danske fødevarer

hvis man så på et andet område som vi snakker om nu skulle følge enhedslistens forslag her så kan jeg se

i de første linjer skriver at man skulle indføre krav om obligatoriske

begynde at kigge på alle mulige lister der ved vi jo da at kemikalier har mange sære navne og betegnelser så jeg tror det ville øge forvirringen i stedet for at øge sikkerheden nej vi skal koncentrere vores kræfter om at få sagt klart og tydeligt at dem der producerer legetøjet og sætter det ind på hylderne skal sikre at det er i orden

lige nu er der jo ingen hjælp til danske forbrugere nu må man bare stole på at myndighederne har styr på det

det er det der er højst besynderligt men

som er gennemført i forhold til importører og sælgere af legetøj i danmark

kemi og og legetøj

mere kontrol det vil sådan set ikke hjælpe dem der importerer med at have tilstrækkelig godt styr på det

så meget desto større grund er der også til klart og tydeligt at få sagt det legetøj der står på hylderne skal

legetøj lad os nu sige at

med til at fremme en større gennemsigtighed og en større forbrugersikkerhed som man som man er glad for

gå videre ad den vej hvis vi kommer til at se at der er kæder som rent

at venstre faktisk overhovedet ikke vil arbejde for

oplyser man jo ikke borgerne bare for at oplyse dem om at der er farlige stoffer i

at de her stoffer er godkendt

er venstres holdning at når det gælder legetøj

type af information ikke vigtig for borgerne og vil venstre dermed heller ikke arbejde for

får gennemført varedeklarationer

man producerer i den her sammenhæng snakker vi bare

at man som forbruger og som køber af legetøj kan være tryg

enhedslisten der står

de skriver i første linje indføre krav om obligatoriske indholdslister for legetøj

alle mulige kataloger og lister og hvad ved jeg igennem

fokus et helt forkert sted hen det skal da være sådan at man når man står og kigger ind på hylderne

er skadeligt og det er producenternes ansvar

det selvfølgelig ganske udmærket med en god

får den information eller

købe noget der kan være mere fedtfattigt eller

indkøbskurven så det er klart at som venstremand står vi

generelt meget høj grad af fødevaresikkerhed fødevarekontrol og også

indføre krav om obligatoriske indholdslister det jeg bare påpeger som ordfører for venstre

forvirring for forbrugerne end det skaber sikkerhed og jeg vil gerne have den allerhøjeste grad af sikkerhed for forbrugerne

så enkelt at alt det legetøj der står på hylderne

muligheden for at stille de her beslutningsforslag tak til enhedslisten for at stille det her beslutningsforslag for det er naturligvis vigtigt at forældre helt trygt kan købe legetøj til deres børn uden at frygte at det indeholder skadelige stoffer det kan de heldigvis også hvis de køber deres legetøj i danmark eller andre steder i eu det kan de fordi reglerne for kemi i legetøj er totalt harmoniseret

danmark som medlemsland ikke

så kan man jo sige at allerede af den grund kan vi afvise beslutningsforslaget

muligt for os her i folketinget at gøre noget ved det

til beslutningsforslaget helt personligt tror jeg faktisk

har vi også været inde på lidt tidligere under mit

udførlig liste over ingredienser som man som forælder ikke har en jordisk chance for at forstå hverken hoved eller hale

man selvfølgelig som herre christian poll er uddannet kemiingeniør

hvordan skulle en helt almindelig dansker overhovedet kunne gennemskue om kemiske stoffer med svært kryptiske navne i det indkøbte modellervoks eller andet er sundhedsskadeligt eller om koncentrationen på nul

procent udgør en risiko og hvorfor er det her kemiske stof overhovedet i produktet og afgives det overhovedet fra det konkrete stykke legetøj

min mening er at det

mere end godt er og giver klart større grund til bekymring og det er jo i hvert fald

stik modsatte der har været formålet med beslutningsforslaget jeg mener at vi i langt højere grad bør være bekymret for de enorme mængder af billigt tøj og elektronik

som danskerne i større og større grad køber direkte på

og uden nogen som helst form for kontrol med indholdet i de pågældende produkter

er også det vi har

mave og sind kan købe legetøj i danmark og derfor støtter liberal alliance heller ikke enhedslistens beslutningsforslag

alle sammen at det er sådan det skal være men når vi har set alle de her eksempler på at der er fundet legetøj

vi kan se den bekymring der er hos danske forældre hvoraf over halvdelen

og at vi derfor er nødt til

at de her produkter ikke ender på hylderne sådan som vi har set

ikke der er tale om jeg mener jo rent faktisk

et myndighedstilsyn der er i stand til at finde de her produkter hvor der er for høje koncentrationer af forskellige stoffer det behøver jo ikke nødvendigvis at være ulovlige stoffer det

være at koncentrationen af de her stoffer der bliver

der er det afgørende for at

er tale om huller i sikkerhedsnettet jeg synes jo faktisk at det viser

meget fintmasket sikkerhedsnet at vi har myndigheder i danmark der tager sig af det her og det bør vi måske i virkeligheden specielt fra politisk hold koncentrere os endnu mere om og fokusere endnu mere på

ikke får sat nogen af de her skræmmebilleder op som

nogle af mine kollegaer i folketingssalen jo indimellem ynder at gøre

at hvis vi lavede flere test så ville vi finde endnu mere og det er

ligger ret tæt på

på de indholdsstoffer der er i kosmetik

også der er en vis forskel her når vi snakker kosmetik og

i det der damper af om jeg så må sige fra det konkrete legetøj og det

være tilsvarende det der vil stå på en indholdsliste

væsentlig mere strikse regler i forhold

mindre børn så det har vi rammet ind

også nogle helt specifikke regler og der

jeg ved ikke om det hedder allergilister eller hvad det hedder

gør man også fra dansk side en ret stor indsats for at få udvidet de lister med de her helt konkrete

i virkeligheden er rammet ret

køber sit legetøj i en butik

er der jo de her sikkerhedsvurderinger og det er jo importørens importørens

at have de her sikkerhedsvurderinger og vide hvilke stoffer der er på indholdslisten der så så er man allergiker og har nogle helt konkrete problemer

at der er en ret stor forskel på legetøj og på kosmetikfødevarer fødevarer som vi jo decideret indtager

og kosmetik fordi det

langt overvejende grad er noget vi påfører huden derfor er der nogle strenge regler for

er helt naturligt hvor det når vi snakker om legetøj produkter

af plastik træ

kemi der gør sig gældende det er en form for afdampning fra de her konkrete produkter der er er afgørende

er der en stor forskel og derfor er der også en forskel på regelsættet det afspejles jo i de eu regler der er på området

argumentation som ordføreren bruger i forhold til til varedeklarationer altså det her med

borgerne ikke har brug for at få

det blevet et liberalt synspunkt at det er staten der skal afgøre hvad borgerne har gavn af

kan man sige liberalt demokrati som

kan hive ned fra hylderne i butikkerne

af en beskaffenhed sådan at man

trygt og roligt kan tage det med hjem

til sine børn og at ens børn kan lege med det

liberalt samfund som det danske så kan have den tryghed

ligger hos staten og jeg er af den helt klare overbevisning at hvis vi kommer ind i et paradigme hvor man hver gang man skal tage et produkt ned fra hylden i supermarkedet hvad enten det er

nøje at skulle læse en varedeklaration eller

igennem så flytter vi måske ikke direkte ansvaret men det vil i hvert fald

retten til at kunne vælge ting til og fra

hvad der er i det produkt hvordan kan man som liberal være

også bevirke at vi kommer ind i et paradigme hvor der er usikkerhed omkring hvem der egentlig har ansvaret for at det der står på hylden er trygt og sikkert for den enkelte forbruger ligegyldigt om man har den ene eller den anden form for allergi eller ej og det er den balance jeg helt klart

at forbrugerne overalt i europa kan være sikre på

man køber hvad enten det er legetøj eller andet er

behøvede vi slet ikke nogen deklarationer fordi der ville vi kunne stole fuldt og fast på at der intet er

men desværre står vi jo et andet sted i den virkelige verden i den virkelige verden har vi gang i et kæmpemæssigt kemikalieforsøg som har kørt i

vi har tohundredetusind kemikalier i omløb

lidt flere kender vi halvgodt og rigtig mange af dem kender vi meget lidt til

og hvordan vi kan undgå de stoffer som er farlige i en eller anden grad legetøjsområdet er noget helt særligt fordi der har vi med påvirkning af børn at gøre

er mennesker i fysiologisk udvikling det vil sige

de kemikalier som de kan blive påvirket af når vi så har en situation hvor vi har gentagne fund af problematiske farlige stoffer i legetøj

at vi står i en ganske særlig situation

at købe noget hvorpå der ikke står

fordelen ved det her forslag er

der skal markedsføre de her produkter til at have styr på hvad der er i deres produkter

lidt med på det her forslag jeg er ikke afvisende

i forhold til legetøjssituationen at der skal meget meget mere til vi skal kigge på håndhævelsen

bøder fordi virksomhederne

og når man skal ud at sælge ethundredetusind squishes

måske rimeligt at man undersøger dem til bunds selv om det koster nogle penge så jeg tænker at vi bliver nødt til at

måske skal kigge på at man når der er gentagne gentagne overskridelser fra et firmas

går ind med med meget høje bøder eller med en slags karantæneordning

at agere på markedet og den slags ting det viser

en ret alvorlig sag

alternativet er bestemt ikke afvisende over for det her forslag vi vil meget gerne gå ind i en konstruktiv dialog og et samarbejde om at lave en god beretning

et lidt svært forslag fordi det har både

og når man sammenligner det med effekten af at få det gennemført

bruge kræfterne bedre og derfor har jeg også da ministeren var på talerstolen

også kommet meget bredere rundt om den her problemstilling end lige det som beslutningsforslaget adresserer

hvor vi står henne i forhold til beslutningsforslaget

ret bredt og at vi faktisk godt kunne tænke os at gøre en effektiv indsats i forhold til den her problemstilling sf er enig i at

producenterne bør pålægges en pligt til

deklarere det kemiske indhold på

produktet og at legetøj faktisk er et oplagt sted

ministeren bør derfor efter vores mening tage kontakt til kommissionen og ministerkolleger i andre lande med henblik på at sikre

et forslag støttes i flere lande og fører til en fremsættelse af et formelt forslag

til vedtagelse af medlemslandene

efter vores opfattelse ikke meget at pålægge importører eller detailhandlen i danmark det her krav

tænker jeg som enhedslisten foreslår til gengæld synes jeg at enhedslistens forslag mangler den strategiske dimension nemlig hvordan

som kunne vedtage det vi medvirker gerne til en beretning og i den sammenhæng synes vi det ville være på sin plads at inddrage tiltag som her og nu ville kunne forbedre beskyttelsen mod farlig kemi i legetøj vi vil derfor også under udvalgsarbejdet stille spørgsmål om en egentlig virksomhedsbaseret kontrolindsats

kan blive enige om en målrettet indsats mod den

set fin nok og den gode del af branchen reagerer

vi skal jo være ude efter dem som er ligeglade

også pointen jeg mener også at vi skal øge kontrollen med produkter

sendt til danske forbrugere fra udenlandske netbutikker

involverer et noget større arbejde end

det her forslag adresserer det er jeg godt klar over men jeg synes det er mindst lige så vigtigt

udvikler sig i i øjeblikket

en effektiv indsats mod farlig kemi i legetøj indeholder langt flere elementer end

aktion mod de brodne kar som

og så kræver det en indsats over for netsalg

støtter vi ikke forslaget som som det ligger nu

med til at lave en beretning hvor vi

gerne vil være den grønne stemme i den blå blok og det forpligter jo også

for mange eksempler på at den lovgivning vi har

sådan set ikke at vi kan gøre noget mere så

konservatives svar på hvordan vi kommer den utryghed i møde

danske forældre en større tryghed i forhold til de produkter man kan købe i danmark så

at der måske skal intensiveres på

spørge ordføreren om det så betyder at

jeg noterer med tilfredshed at ordførerne er kommet på plads på forreste række der drømmer vi jo altid om at komme

jeg giver indledningsvis ordet til

opmærksomhed

drøfte landets forsknings og innovationspolitik det sætter vi i socialdemokratiet rigtig rigtig stor pris på

at jeg kommer til at gentage nogle af mine pointer fra sidste års debat eller forrige års debat for den sags skyld

og innovation er fundamentet for vores lands fremtidige vækst

sådan vi får svar på de spørgsmål

sikrer at vores virksomheder har den nyeste viden

handler diskussionerne i hverdagen jo om

er nær på os vi har sjældent lejlighed til at se på det store billede når

dagligdagens udfordringer

og innovationspolitik for her er det jo ofte sådan at de beslutninger vi tager i dag

nogle der får virkning om mange år sågar årtier forsknings og innovationspolitik er jo et langt sejt træk

man nærmest til daglig som de fleste af os har fingrene nede i det

det godt at vi nu får lejlighed til at sprede det ud og debattere det

så til med danmarks forsknings og innovationspolitik ja hvis man læser redegørelsen

jo forstå at regeringen er af den opfattelse at det går godt

står der i redegørelsen

i en årrække ligget på et stabilt niveau og de udgør i dag to tredjedele af de samlede investeringer i danmark og i de seneste år har de også fået et nøk opad

at vores virksomheder investerer i forskning og udvikling og det sikrer

at de står stærkt i den internationale konkurrence fordi de har den nyeste viden på området det er det som danmark nyder godt af det er det vi alle sammen nyder godt af

også foreslået at virksomhedernes fradrag for investering i forskning og udvikling skal hæves til en hundrede og tredive procent

for hvis vi skal sikre at danske virksomheder står stærkere i den internationale konkurrence med den nyeste viden

seks og tyve hæver fradraget til en hundrede og ti procent der er brug for mere hvis vi vender blikket

de private investeringer i forskning og udvikling

er billedet knap så positivt for sagen er at regeringen har stået for en forskningspolitik der bestemt ikke kan siges at være særlig ambitiøs hvis vi kigger

startede regeringen med en milliardnedskæring på

forskningen med sin første finanslov fra to tusind og seksten til to tusind og sytten sparede man en

mere eller bedre forskning nu viser det sig så at regeringen har brugt mindre end en procent af bnp på forskning i

og sytten idet der

en forkert justering af vores bnp det er nu blevet opjusteret men det viser jo også at man som regering

og det betyder først og fremmest at de midler uagtet at man jo har fundet ud af for x tid siden

at leve op til en ambition som jo desværre ikke har ladet sig materialisere

godt nok ej heller vidner det om de store

regeringen mener at det er den helt store ambitiøse klinge den kører på

statsministeren nævnte hverken forskning

innovation i sin nytårstale ej heller i sin åbningstale for mig at se ligger regeringens prioritering af forsknings og innovationsområdet på et lavt niveau regeringen har skiftet forskningsminister fire gange på tre år og jeg kan love regeringen

bliver sidste gang senest den syttende juni vil der være endnu et skift det skal socialdemokratiet nok sørge for

hvis man skal have excellent forskning i danmark kræver det investeringer

forskningsområdet kan man ikke komme uden om regeringens årlige besparelser på uddannelse særlig ikke hvis det skal vurderes om regeringens forskningspolitik er ambitiøs for tingene hænger sammen uddannelse og forskning er to sider af samme mønt

betydning for det samlede forskningsniveau når regeringen skærer massivt i de videregående uddannelser og sparer milliarder af kroner mindre undervisning fyring af undervisere en forringelse af det der er fundamentet

besparelser på de videregående uddannelser at vi nu hører at det er

at dække besparelserne på undervisningsaktiviteterne med forskningsmidler man stopper altså et hul og skaber et andet det er problematisk hvorfor skulle en

at begynde at vælge en karriere inden for forskning hvis midlerne er så små

projekterne bliver enten uinteressante eller tildeles de ældre forskere eller er det sikre som man vælger se jeg kan bare

det understreger meget tydeligt at det er helt forkert når regeringen bryster sig af at være ambitiøs hænger ikke sammen med den besparelsespolitik den fører tværtimod nu viser de kolde konsekvenser sig

forenkle erhvervsfremmesystemet man har centraliseret en væsentlig del af det økosystem

aftalen om en forenkling af det danske erhvervsfremmesystem

med nedlæggelsen af innovationsmiljøerne tog man en vigtig brik ud af muligheden for lokalt at få hjælp og rådgivning disse selskaber kommer til at mangle den operative indsats i form af den meget tætte sparring som innovationsmiljøerne gav iværksætterne da der ikke er midler til det i innovationsfonden

har den meget tætte monitorering været afgørende for at der ikke blev kastet gode penge efter dårlige innovationsfonden har ikke pt de kompetencer som innovationsmiljøerne stille til rådighed i relation til at tiltrække private investorer til selskaberne og som har medført at hver statslig krone har tiltrukket seks kroner fra private og her er det særlig de forskningsbaserede små selskaber og ikke mindst

selskaberne som kommer til at mangle den kompetence koncentrationen af en statslig investeringsaktivitet igennem vækstfonden der er placeret i hellerup øger vækstfondens monopol som investor i danmark hvilket måske er en forenkling det

en fordel for den enkelte iværksætter

en fordel for de private investorer den diversitet herunder også den geografiske mindskes sammen med konkurrencen

skørping og vojens og i øvrigt også randers for den sags skyld og så hele vejen til hellerup hvis det er man som nystartet lille virksomhed ønsker den sparring og i øvrigt også den finansiering som er nødvendig

vi ser på den tidlige fase det er ikke alt

kan klares ved hjælp af digitale løsninger mange gange

er mødet ansigt til ansigt faktisk mest hensigtsmæssigt

hvis vi kigger fremad oplister redegørelsen en række fine initiativer som regeringen har taget og flere af baggrund af det gode forløb som vi os der er samlet her i salen af mine politiske kollegaer inden for forskning og uddannelse

af forskningsreserven det var rigtig godt tak til ministeren tak til mine kollegaer for at det var et rigtig godt forløb men samtidig

er mange af de initiativer der er nævnt i redegørelsen jo kendetegnet ved at være nedsættelse af

af undersøgelser hvis resultat foreligger om lang tid det er ti fugle på taget og én i hånden

det er godt at få vendt alle tingene

at vi skal træffe beslutninger men når så stor en del af regeringens forsknings og innovationspolitiske initiativer handler om nedsættelse af kommissioner og ekspertudvalg interne såvel som eksterne så kan man jo komme i tvivl om

og innovationsområdet derfor må man

vi investerer i den viden der styrker danmark det ser jeg frem til at høre ministerens svar på

de områder som særlig bidrager til vækst og arbejdspladser og de styrkepositioner med potentiale som vi har på trods af vores lille størrelse som land det er

skibsfart men vi har også boblere

som kommer med i scopet her så hvorfor ikke walk the talk som man siger på moderne ledelsessprog og ude i den virkelige verden

med os andre og vis at danmark selv

lille land har de muskler der skal til lad os komme i gang det vil være

så det fremover er tyve procent af samtlige offentlige midler der bruges på teknisk forskning

en grøn forskningsmilliard og vi synes i øvrigt også der er brug for konkrete svar når vi styrker forsknings og innovationsindsatsen regeringens bud har været nedskæringer på forskning og uddannelse og at underfinansiere to år

forhåbentlig bliver vi igen klogere i dag hvor vi diskuterer og debatterer forsknings og innovationsindsatsen og jeg ser

et arrangement hos dansk industri arrangeret af dansk industri ingeniørforeningen og gts foreningen

danmark som førende testland

det var et rigtig godt arrangement det var spændende og interessant at høre om hvordan man gør i andre lande der var repræsentanter fra sverige england og tyskland som fortalte om hvordan man gjorde i de lande

hvert fald england og tyskland af en betydelig anderledes størrelse end danmark og også

gav det også anledning til en diskussion af hvad det er vi har herhjemme det jeg hører ud af det er at vi ikke skal kopiere andre lande

vores egen vej

vi gode til herhjemme i lille danmark

gode til er at være agile det er at være hurtige til at stille om og understøtte en udvikling som et eksempel

være med at nævne droner og robotter og jeg ved godt at det ofte er dem jeg bruger men men det er så godt et

gode vi er men det viser også noget om udfordringerne det viser for mig tre felter som med forskellig styrke er vigtige når vi taler om test i forbindelse med forskning og innovation på de forskellige teknologiske områder det ene er naturligvis det teknologiske fundament

så er der de juridiske lovgivningsmæssige forhold hvor må dronen flyve i test

hvordan skal det implementeres i samfundet skal vi gøre noget for at skabe en forståelse og accept af de nye teknologier og brugen af

det er en forskning der i dag ligger i

der blev tegnet et billede af at forståelsen for en forskningsmæssig udvikling på disse områder også kunne kræve justeret lovgivning og at den forståelse ikke var så stor i de involverede ministerier naturligvis

det er det for os der er samlet her i dag derfor fører det mig til at trække en gammel traver frem jeg har nok nævnt det både sidste år og forrige år og året før igen

det ikke mindre vigtigt vi bør sikre en samlet plan og strategi for hvad vi vil som omfatter alle områder også udperne hvis vi skal have den maksimale effekt af alle de effekter og ressourcer vi bruger skal vi vide hvor vi vil hen så skal vi kombinere de tiltag vi gør hvis vi gerne vil være forrest på droner

ikke noget at vi hænger i bremsen og ikke sikrer at producenterne kan få lov til at flyve med dem så tager de til andre lande og flyver med dem hvis vi vil være

jo ikke noget hvis man ikke kan afprøve mulighederne i stor skala derfor har vi stadig væk brug for at få skabt en samlet strategi for forskning og udvikling i danmark det er rigtig fint med dagens redegørelse og også med den uddannelses og forskningspolitiske redegørelse vi fik lige før jul men hvad er det konkret

prioritere og dermed også hvad vi

prioritere det vil gøre fremtidige diskussioner indsatser og prioriteringer af midler lettere også en argumentation om flere midler vil blive lettere hvis vi kunne hæfte det op på en strategi

talt om det før og vi kommer sikkert til at tale om det igen

hvis næste års redegørelse kunne give en status på hvordan den nye samlede strategi fra sommeren to tusind og nitten havde været grundlag for fordelingen af forskningsreserven for to tusind og tyve kunne vi blive enige i dag om den ambition

vi har hørt det før politikere har sagt det forskere har sagt det og erhvervslivet siger det

at forskning og viden er helt essentielt for vores samfund det er vejen til et bedre og rigere danmark for med ny viden skaber vi nye muligheder mulighed for at vi bedre kan hjælpe den kræftramte patient mulighed for at give vores ældre en bedre alderdom mulighed for at skabe mere effektivitet i vores virksomheder med andre ord

kerneområde som vi skal prioritere højt og det mener jeg at vi gør som ministerens redegørelse viser ligger danmark blandt de højest rangerede lande i verden når det kommer til investering i forskning og udvikling det kan vi godt være stolte af som ny ordfører på området

samarbejde og enighed om det meste det kan man ikke ligefrem sige om det område jeg

godt eksempel er netop vores aftale om fordelingen af forskningsreserven det er en rigtig god aftale der

gerne give en ros til enhedslisten

eva flyvholm her ikke selv i dag

første tur her i salen hun fik på lidt utraditionel

partier til forhandling om forskningsreserven og det viste

vi fik en aftale på plads med alle partier nu skal vi så også huske at enhedslisten er et parti med en statsministerkandidat

en ting jeg har lært i mine sidste tre en halv år i

jo at alt kan ske så hvis vi på den anden side af valget har en statsminister fra enhedslisten eller en forskningsminister fra enhedslisten så håber jeg

enhedslisten vil huske venstres store grandiositet og gæstfrihed under forhandlingerne og også invitere os med i fremtidige forhandlinger

derudover synes jeg at vores forhandlinger var produktive og spændende vi fik vendt både de store temaer men også temaer der var særlig vigtige for de enkelte partier

flere kvinder i forskning

særlig glad for at vi kan bevare grundtvig centeret for selv om vi selvfølgelig skal forske i

ikke glemme vores fortid

for venstre og regeringen var et af vores prioritetsområder de nye

for her skal dygtige forskere kunne skabe forudsætning på det øverste eliteniveau med en lang tidshorisont og meget frie rammer

sikre at vi kan tiltrække forskere fra hele verden

skabe gode rammer for at der også i fremtidens danmark findes fremragende forskning i den forbindelse

landene når det kommer til erhvervslivets investeringer

en vigtig del at erhvervslivet ikke bare er orienteret og at det ikke bare er erhvervsrettet men at erhvervslivet

i vores forskning sluttelig ligger danske forskere højt når man ser på hvilken forskning der citeres mest blandt

det kan vi jo godt være stolte af ved siden af de mange investerede milliarder i forskning er det også vigtigt med de politiske ambitioner og strategier

vi skal sørge for at vores penge bliver brugt konkret og målrettet regeringens forsknings og innovationspolitiske strategi danmark klar til fremtiden viser jo netop den løsning den peger på at vores forskning skal være af højeste kvalitet

skal målrettes mod at gøre mest mulig gavn i samfundet dertil kommer den brede vifte af initiativer som strategien bygger på

nemlig hvordan vi følger med tiden og konstant fornyer os så vi ikke sakker bagud i forhold til den teknologiske udvikling danmark skal også gerne ligge i top om ti eller tyve år venstre kan med disse ord fuldt ud tilslutte sig de konklusioner og analyser der står i redegørelsen den giver nemlig et billede af regeringens villighed til at prioritere forsknings og innovationsområdet højt både i form af investeringer og i form af målrettede

og give vores forskere og institutioner de bedste vilkår derfor bakker

regeringens målrettethed og jeg skal hilse fra de konservative og sige

og derfor er vi i enhedslisten også utrolig glade for

nuværende minister har valgt at fortsætte den gode tradition der har været på det her område

måde har været brudt men som er blevet taget op igen nemlig at alle partier bliver inviteret til forskningsforhandlingerne

på det her område det er vi meget glade for i enhedslisten og det håber vi da kan fortsætte uanset hvem der skal være statsminister eller forskningsminister

vi skal fortsat være et land hvor der er plads til at udvikle nye ideer og skabe nye løsninger men det kan vi kun være hvis vi tør tage chancer hvis vi tør sætte forskningen fri

til at sige på forhånd hvilken forskning der bliver til de gode løsninger og hvilke projekter som ender med ikke at give nogen resultater derfor er vi nødt til at tage chancer og turde satse

betyder det at vi skal styrke grundforskningen og den frie forskning

gode ideer skal vi ikke lade os diktere af hvad erhvervslivet har brug for lige nu og her altså i dag i stedet for skal vi sikre at der

og tænke anderledes og plads til at udvikle uden at bestemte virksomheder drejer forskningen i en bestemt retning for hvis vi

lader os diktere af det så forsker vi jo til den verden vi kender i dag og det samfund vi

som vi jo af gode grunde ikke kender endnu ligesom

synes vi skal blive meget bedre til

vi dikterer præcis hvad og hvordan der skal forskes jeg kender det godt selv det kan godt

bestemt retning i et bestemt projekt som man selv tror meget på og som ligger op ad den politik man selv repræsenterer

at det er os der sidder herinde der ved bedst hvad og hvordan der skal forskes det ved de bedst i forskningsverdenen

vi fortsat slå på at der skal flere midler til den frie forskningsfond og grundforskningsfonden

for at fastholde vores position

er det også vigtigt at vi deler den viden vi opdager

i vores universitetsuddannelser jeg tror ikke kun det handler om penge jeg tror

det handler om den måde vi har indrettet universitetet på

at alle studerende ville have rigtig godt af i løbet af deres studietid at møde en forsker altså modtage

forskning det kræver at vi tør stille nogle krav til forskerne til universiteterne om at forskerne altså

vi også nødt til at sikre mangfoldigheden blandt fremtidens forskere og her

flere kvinder i toppen af forskningsverdenen for ligestilling kommer ikke af sig selv heller ikke i forskningsverdenen

mener ikke det er nok bare at følge

vil vi i enhedslisten fortsat arbejde på at der bliver lavet særlige programmer målrettet til at kvindelige forskere får mere plads i forskningsverdenen

om ligestilling i forskning det har faktisk givet rigtig gode resultater

sikrer at sætte handling bag ordene om at der skal være ligestilling

universiteterne har gode forhold derfor

taxameterdiskussionen helt væk når vi snakker om forskning selv om

er rigtig dejligt at vi alle sammen kan være enige om at forskning er vigtigt og at vi laver

et af de områder hvor vi faktisk har nogle grundlæggende enigheder

fast i men jeg synes ikke at vi kan lade taxameterdiskussionen ligge hvor vi jo tydeligvis har nogle grundlæggende uenigheder og der mener vi i hvert fald i enhedslisten at det er en dårlig forudsætning for fremtidens forskere at spare på deres uddannelse det synes jeg jeg bliver nødt til at nævne i den her debat

jeg bare sige at jeg selv tit synes

men i virkeligheden er det meget simpelt

sætter nogle gode rammer for forskerne og for universiteterne at vi sikrer mere grundforskning mere fri forskning og flere forskere som underviser mere på vores

fine skriftlige redegørelse om forskning og innovation i danmark

citere liberal alliances egentlige forskningsordfører herre henrik dahl jeg

det rammer meget præcist når herre henrik dahl siger at innovation er at tage en masse ny viden og lave den til penge

forskning er at tage en masse penge og lave dem til ny viden

egne ord på forskning og innovation

er en kæmpestor styrke at vi i danmark taler om forskning og innovation under det samme punkt i en redegørelse i folketingssalen men det er ikke nok at vi taler om det vi skal reelt

endnu bedre sammen med den excellente forskning som pågår i danmark initiativer der er startet op under den nuværende minister peger jo helt klart i den rigtige retning men kan vi måske gøre mere ja

jo bestemt vi kan

lære en ydmyghed omkring aftagernes behov de skal evne at formidle formidle den til andre end deres helt nære kollegaer de skal lære at samarbejde på tværs af domæner de skal lære at tænke skalering af resultater uanset om det er resultater fra grundforskning eller test af innovative produkter der kan anvendes i driften af det

offentlige eller i virksomheder som grundlag for værdiskabelse iværksættermiljøerne skal omvendt lære at data er vigtigere end mavefornemmelser at der er forskel på data og kvalitet i indsamling analyse og brug af disse at der er utrolig stor forskel på det brugerne siger de vil gøre og det de så rent faktisk gør samt at dokumentation af dette ofte kræver meget stærke forskningsdesigns

nitten seks og firs godt nok med ændringer fra to tusind og elleve er der måske noget vi kan kigge på der ja det mener jeg også der er for er det

for svært for forskere ved danske universiteter at gå fra idé til virksomhed kan vi motivere flere forskere fra danske universiteter til at gå efter at skabe

ministeren og jo helt sikkert også alle os andre rigtig gerne vil have det tror jeg og jeg tror at loven skal ses efter i sømmene virksomhederne har brug for universiteterne og

har brug for virksomhederne men vi skal finde en ny balance mellem at motivere forskere til at skabe nyt og at øge mulighederne for at lave virksomheder og fastholde mulighed for tilknytning til og samarbejde med vores store virksomheder inden for

kan

være innovative og ændre på lovgivningen så vi kan fastholde universiteternes mulighed for at udvikle og skabe ny viden som deles og indgår i uddannelser og publikationer samtidig med at virksomhederne kan fastholde intellektuelle rettigheder og domæneindsigt hvilket giver vores danske virksomheder en konkurrencefordel på et globalt marked og kan en sådan innovativ og ny opfinderlov måske betyde at

meritere anderledes og dermed værdsætte vores forskere og deres evne til samarbejde mere

skal være stolte af hvor dygtige vores forskere herhjemme er

er en fantastisk start på videndeling men

forskere snævert inden for samme felt universiteterne er vores vigtigste videninstitution men kunne de blive bedre til videndeling det tror jeg og jeg vurderer at mange forskere kunne lære om formidling fra de gode iværksættere og entreprenører som vi heldigvis også har mange af i danmark

forskere i innovation og styrke deres kompetencer i interdisciplinært samarbejde med andre forskere og med erhvervslivet vi skal lade viden strømme lettere ud fra vores universiteter til vores entreprenører og startups vi skal lade universiteterne være forpligtet til at dele resultater også fra det som ikke umiddelbart kan skabe artikler eller virksomheder og lad os så så også huske på at det at et universitet

patent jo ikke nødvendigvis også skaber en virksomhed et patent bør jo måske nok ikke være et mål i sig selv værdiskabelse bør være et mål og værdiskabelse kan tage mange former så der er

næste folketingsvalg og i liberal alliance

bidrager vi meget gerne i et åbent samarbejde hvor viden deles på tværs så vi sammen kan skabe det stærke vidensamfund nogle tror vi har og som jeg mener vi kan få og dermed

tager jeg og liberal alliance redegørelsen til efterretning

et lidt andet sted og sige at

men hvis jeg havde haft knapper i skjorten

lille episode her i juleferien op til noget nytårsgallahofbal

hvor der stod en knap åben og hvor ministeren så

vi skal gøre op med den her perfekthedskultur så havde jeg

ved at lade en knap stå åben her længere nede

bliver aldrig store forskere forskere jeg vil i det hele taget sige at hvis man ikke tør at lave fejl så kan man aldrig blive forsker det synes jeg også er vigtigt at at diskutere i

hvis vi får unge mennesker i vores uddannelsessystem som ikke tør lave fejl så tør de heller ikke at blive forskere fordi forskere laver rigtig rigtig mange fejl indtil de

så jeg tror også at perfektion er en vigtig debat og et vigtigt tema i

det er vigtigt at prioritere det med for eksempel fyrtårnsmiljøer pionercentre og global tilstedeværelse ja det tror jeg ikke at vi kan være uenige om her i salen

jeg tænker hvordan hænger det sammen med at nedlægge uddannelser på engelsk som jo er fødekæden til at få internationalt førende forskningsmiljøer det gør det ikke efter min overbevisning

som er i stand til at forske på engelsk

så er der en anden ting som bliver nævnt i redegørelsen det er det her med at forskning skal gøre mest mulig gavn hvad betyder det og hvad betyder det for de satsninger der er på forskningsområdet det betyder

vidensuddannelser og videnskaber og forskning i det bliver prioriteret men det betyder nok også at at virksomhedernes mål og ønsker

kan være problematisk hvis virksomhedernes mål og anvendelsesønsker bliver for dominerende

i alternativet ønsker vi at bruge

på grundforskningen på den forskning der kun har det formål at opnå ny viden og ikke har målet at have en bestemt anvendelse

og som jeg har sagt før i salen

mener jeg at det er tvingende nødvendigt også at prioritere den humanistiske forskning og også gerne i forbindelse med den tekniske forskning at de to

tiden er præget af et stort fokus på etiske dilemmaer og problemstillinger for eksempel dataetiske problemstillinger big data problemstillinger som jo giver kæmpestore muligheder for eksempel på sundhedsområdet

som også giver kæmpestore muligheder for at blive misbrugt

men også i forhold til de mere mellemmenneskelige problemstillinger er der mange etiske dilemmaer i

forskning og innovation i øjeblikket robotter der overtager den sociale kontakt med for eksempel ældre mennesker der kun har kontakt med en robotsæl eller

og den verden vi gerne vil efterlade til de kommende generationer bæredygtigheden miljøet klimaet og vores trivsel skal vi forske mere i hvis det står til os i alternativet til sidst vil

at vi skal have alle talenter med der står her i indledningen og så vil regeringen blandt andet også styrke karrieremulighederne for talentfulde forskere og fordele forskningsmidlerne til universiteterne med større fokus på kvalitet

være med at nævne

kvinder i forskning er et område der bør nævnes mere synes jeg

bliver gjort to og fyrre procent kvinder i forskning er lavere end i de øvrige nordiske lande viser en

rekrutteringsgrundlaget er faktisk kvinder seks og halvtreds procent får en videregående uddannelse så vi har et rigtig rigtig godt

mener jeg ikke at ministeren gør nok vil jeg være ærlig og sige men jeg vil slutte af med

bæredygtigt samfund både

innovation i danmark som ministeren har udgivet der var en enkelt ordfører før der var inde på at den ligner lidt de andre

også gjort under andre regeringer og derfor kommer min tale nok også til at ligne

en del om et tættere samarbejde og en tæt koordinering mellem den statsligt finansierede forskning og de forskningsfinansierende fonde og jeg ved

mere synergi mellem alle dem der heldigvis og i stigende grad investerer i forskning i danmark hvis vi skal blive ved med at være et land der bidrager med banebrydende

og rigtig god forskning excellent siger vi jo i den her verden men det er bare

dårligt ord

god forskning der jo er med til at

vi får en ny nobelpris til danmark eller nedsætter pionercentre det er vi blevet enige om i et meget bredt

ligesom kan være dem der tænker os til den eller uddeler os

være fri af politisk indblanding når når den udføres vi skal sætte mål

vi gerne vil i hvad det er for nogle overordnede udfordringer vi vil prioritere at bruge forskningsmidler

offentlige forskningsmidler til at løse og så skal vi selvfølgelig sikre de rammer der gør at vi kan have høje ambitioner og gerne højere end nu så

er er for en ny model for fordeling af basisforskningsmidlerne som regeringen lægger op til det får vi måske snart mere at vide om den skal fremme forskningskvalitet det står

at de offentlige forskningsmidler og universiteterne har muligheden for

den her lidt frie rolle og de er presset på det her område

hele grundlaget for forskningens natur

midlerne når man så taler

lægger oveni

skal rapportere tilbage på

så lyder det pludselig knap så forjættende synes jeg men jeg ved at er en svær balance at ramme og jeg regner med at ministeren vil inddrage

det skal føres ud i livet

godt tilføjet at ministeriet vil følge udviklingen i kønsbalancen

os der har diskuteret uddelingen af forskningsmidlerne

men i holland

for at sikre at kønsblindheden ikke fortsat regerer i

til ligestilling

tager de her berømte kønsbriller af hvor man ikke ser det fordi man ikke ved

er for nogle usynlige barrierer man stiller op

vil se på det ret

langsigtede konsekvenser fordi det tager som vi alle sammen ved rigtig rigtig lang tid at bygge forskningsmiljøer det tager kun én elendig finanslov at bryde det ned igen og dem har der været et par stykker af de

senere år og jeg håber meget at den udvikling vil fortsætte der må gerne sættes langt mere fart på den på innovationsområdet er

temmelig svære betingelser med udflytning i øjeblikket og de forskellige udviklings og demonstrationsprogrammer som administreres i de forskellige ministerier

tænkes sammen

faktisk en hel del år siden blev vi i folketinget enige om ikke i lov

og sprog at målsætningen om at bruge en procent af bnp på offentlig forskning skal være et gulv

ramte langt under fordi regeringen gennemførte massive besparelser

sig at regeringen heller ikke nu når

mål vi har sat sammen faktisk

det er jo virkelig glædeligt

at ramme en procent af bnp

det er kortsigtet uambitiøst

som det bør være når vi investerer i forskning i hører det omkring

massiv efterspørgsel på flere forskningsinvesteringer fra erhvervslivet

appel jeg håber at i har læst det ret fantastiske indlæg fra

om hvorfor vi har brug for meget mere massive investeringer så

af af på det her gulv og venstre love at være med

flere midler til forskning og uddannelse

forudsætningen for

gennem årene det er nye job

sjovere læring bedre liv

der redder verden jeg elsker

mange løsninger

og samtidig selvfølgelig har tjent penge

nye job bedre job så det

der er med til at sikre det det skal vi

skal vi prioritere endnu endnu højere

det er jo faktisk en hel række pionercentre

tak for ordet og tak for

statsministerkandidater i det her land

og forskningsministerkandidat men det har debatten jo

som en del af det kandidatfelt og gøre det helt officielt at jeg gerne fortsætter som minister for uddannelse

så tror jeg at vi kan få den kontinuitet som bliver efterspurgt

er som flere også været inde på fundamentet for at vi får skabt en god fremtid

den der danner fundamentet for at vi får skabt løsninger på de udfordringer som ikke kun

inden for klima

jeg kan blive ved vi skal finde løsninger på de her udfordringer både for vores skyld men absolut

børnebørns skyld så de også kan få et langt og godt liv på den her klode forskning og innovation

alle de muligheder som ny teknologi giver os tænk bare på det vi kan gøre

vækst i vores virksomheder

jo helt enige om den enighed blev også helt tydelig da vi sad og forhandlede om

den går på om vi skal bruge mere på det

ambitiøse dansk forskning er i verdensklasse da jeg stod udenfor og var en ganske almindelig borger i det her land

hvor seje vi faktisk er på det her område og hvor meget vi faktisk investerer i forskning vi ligger højt i alle internationale sammenligninger

når man måler på citationer ligger vi helt i toppen og vi prioriterer forskningen højt vi har videreført målet om at det minimum minimum skal være en procent af bnp som vi bruger på forskning så det er ikke et loft vi har

de seneste år blevet den ene procent

vi så bruger ligger helt i toppen når vi sammenligner

lande når vi kigger på den forskning udført i det offentlige ligger vi helt i toppen

at bnp faktisk var højere i nogle år end vi faktisk vidste på det

den ene procent på budgetteringstidspunktet

den opdatering der kom i november sidste år kan se at vi faktisk lå lidt lavere end den ene procent

at vi ikke har et meget meget højt ambitionsniveau på det her tidspunkt det er sådan vi strikker det sammen

højeste internationale kvalitet og forskningen skal gøre mest mulig gavn ude i samfundet

strategien har vi lanceret en række nye initiativer der kan løfte både forskning og innovation

den forskning der er rettet mod at skabe helt fundamentale nybrud kan være til gavn for rigtig mange mennesker

helt ved hvor kan anvendes og bruges men hvor vi tror på at den viden vi får gennem den forskning virkelig kan hjælpe vores ambition har været

skabe nogle nye pionercentre

for at etablere nogle eliteforskningsmiljøer der har en lang tidshorisont meget meget stor frihed og en meget ambitiøs økonomisk ramme de skal konkurrere med de bedste internationale forskningsmiljøer og derfor tiltrække internationale topforskere

at skabe et grundlag for fremtidens topforskere og være med til at uddanne

dialog med de private fonde om at gå sammen med dem om at løse den her meget meget vigtige opgave vi ser også på og det medgiver jeg at vi har gjort i nogle år hvordan vi klogest fordeler de her basisforskningsmidler

til universiteterne de udgør ni milliard kroner om året og dermed fyrre procent af vores samlede

lige nu fordeler vi dem efter uddannelsestilskud hjemtaget ekstern finansiering uddannelse af

publicering det mål har den udfordring at det hovedsagelig belønner kvantitet

mange artikler der publiceres frem for kvaliteten af den forskning

meget meget snart at den her internationale ekspertgruppe kommer med deres

anbefalinger men de skal belyse hvordan man gør det i andre lande så vi kan bruge det som grundlag

det smartere her i danmark

ser frem til meget meget snart snart inden for de næste par måneder at modtage

at jeg vil drøfte det med jer

at forme ny teknologi efter danske værdier og det kræver at vi har nogle meget meget stærke forskningsmiljøer på det her område og det er udfordrende at være med helt fremme for de andre lande investerer meget meget massivt i ny teknologi hvis

et regulært kapløb i gang kina investerer enorme summer i det her område og det gør de i høj grad fordi de gerne vil overvåge hele deres befolkning fire og tyve syv så det er ikke den teknologi vi vil have til danmark vi skal forme den efter danske værdier åbenhed tillid transparens og medbestemmelse så vi får

software made in denmark som bygger på det ry vi har rundtomkring i hele verden som er at det der kommer fra danmark

danmark bygger på en fornuftig samfundsmodel som mange andre lande også gerne vil have

igen viste vi også sammenhold på det her område hvor vi så afsatte to

nye teknologiske muligheder gennem innovationsfonden

kroner til forskning i blandt andet kunstig

big data gennem danmarks frie forskningsfond det tror jeg er med til at give et reelt boost

talentmassen på det her område vi laver forskning i verdensklasse men vi er ikke gode nok til at omsætte den til innovation

meget bedre til at få den ud og bygge kommercielle produkter på baggrund af den her viden

skabt endnu flere erhvervssucceser der udspringer af vores universiteter erhvervssucceser som

min ambition er at vi om ti år har ti nye virksomheder der er nået op på en milliard kroner i omsætning de virksomheder skal udspringe af universiteterne

gå ud i mørket tør gå ud der hvor det ikke bare er et kommercielt spørgsmål om om nogen vil købe det

det endnu nemmere at flytte viden fra universiteterne

det videnbaserede iværksætteri hvor de samlet set kigger på hvad det er vi kan gøre bedre vi har også gjort det mere simpelt

erhvervsfremmesystemet

vækstfonden og de har lanceret flere nye initiativer

have nedlagt innovationsmiljøerne

kunnet gøre det ser jeg lidt som en luksus

det danske iværksættermiljø har flyttet sig rigtig meget

hvor vi lavede innovationsmiljøerne

afhængigt af hvilken opgørelse man kigger på

rigtig dygtige til at løfte den opgave som fru mette reissmann talte om som er viden

kan bruge de penge på en anden måde på en mere simpel måde til gavn for iværksættere der kommer ude fra universiteterne

det internationale ekspertpanel som vi

værdikæden hele fødekæden

innovationsfonden vækstfonden det hele skal så komme

anbefaling her i løbet af to tusind og nitten som et

vi også kigge på hvordan vi så laver den her teknologioverførsel fra universiteterne og jeg vil meget meget gerne følge op

ordføreren fra liberal alliance gjorde opmærksom på med at gøre det endnu mere frit

af universiteterne

iværksætter havde jeg ansvaret for måske mine egne penge måske tyve

men når vi er her har vi ansvaret for hele danmark for skatteborgernes penge for noget som vi jo er enige om er meget meget vigtigt for danmark men måske også er meget skrøbeligt

altså tænke os om når vi gerne vil lave noget nyt

ham der er formand for

den rigtige måde at gøre det på men bare rolig vi skal nok få det omsat til handling det lover jeg

besat internationalt der borer iskerner op fra indlandsisen det giver os fantastisk viden om klimaet mange mange tusinde år tilbage og når vi har den viden

kommer til at ske med klimaet fremover

forskning kan hvor højt niveauet er og hvor dedikerede danske forskere er så vi har meget

samarbejder vi skal tro på at det kan lykkes selv om vi er et lille land og vi skal bruge de muligheder vi har

dem vi sidder og diskuterer her

tusind og fjorten har danmark og danske forskere deltaget i over fem hundrede eu projekter som bidrager til netop at sørge for at dansk forskning er i verdensklasse ved at samarbejde internationalt vi skal blive ved med

indtil videre syv innovationscentre rundtomkring i verden og her senere

den den frie forskning jeg har det sådan lidt at noget som jeg godt

at vi tog en diskussion om var hvordan vi finder den rigtige balance imellem det vi gerne vil som politikere

vi gerne forskning til noget af det vi alle sammen tror

diskussion værd og vi havde den lidt da vi sad i forhandlingslokalet

for det her brede område og samtidig kunne have et princip om at forskningen er

forskerne selv der bestemmer hvad de vil forske i

jeg ser frem til

her vigtige emner både her i dag men også fremover tak

der er virkelig konsensus her